ting

for det andet at mange

uddannelse og

tyve og indfrielsen af det må vel

de offentlige finanser ud over de nævnte reformer

af reformer de senere år

har regeringen nedlagt

mere på privat basis finder ud af hvad tingene koster det må også være interessant for finansministeren som den der skal holde på pengene og sikre at der er balance i tingene

der så er nogle gode kræfter der sætter fokus på det her og fortæller os hvad status er

de her ting men alligevel er det jo sådan at tendensen næsten altid er den samme

ikkevestlige indvandrere desværre er en omkostning for vores samfund og at vi skal gøre hvad vi kan for at få flere i beskæftigelse og få flere i gang sådan at de bidrager til samfundet på lige fod med

danskere en af de ting som vi foreslår i dansk folkeparti

at man forbedrer integrationen kraftigt og det

i forhold til nogle af de mellemøstlige lande

står uden for arbejdsmarkedet tyrkiet irak

en tredjedel af de indvandrere og flygtninge

blev jo selvforsørgende fordi

der var et incitament altså en lavere ydelse end kontanthjælpen

til at starte med og det er langt flere end blandt de indvandrere der var på kontanthjælp

er det så kun hver fjerde der er blevet selvforsørgende det har

ministeriel rapport fortalt os så der er en klar jobeffekt

genindføre starthjælpen som altså har en klar jobeffekt

her negative nettobidrag fra ikkevestlige indvandrere

forventes at blive reduceret fra de seksten milliard

der spørges til til seks milliard kroner over tid

ned blandt andet i kraft af det her med at mange af de mennesker vi taler om er er unge mennesker som vil få en uddannelse og komme i arbejde efterfølgende

fordi vi anså det for at være en fattigdomsydelse og de seneste tal i forhold til hvad det ville give af gevinst at genindføre den

to og fyrre procent af de flygtninge

der er en klar effekt af de her ting og derfor er det klart

også får en motivation til at bidrage og til at tage et

i den retning de tal vi har og kender i forhold til

og derfor er der generelt jo ikke nogen grund til på nogen måde at gøre en stor politisk sag ud af at den her regering ikke skulle være interesseret i at

tværtimod viser tallene jo også at problemet

det er relativt stort men konstant

med en for dårlig integrationsindsats

også frygte at tallene vil stige fremadrettet altså udgifterne fordi der jo

lige er lempet på udlændingepolitikken på en række områder og derfor kommer der flere fra ikkevestlige lande

være med til at kigge på at man begrænsede indvandringen fra de ikkevestlige lande når nu man ved det har en negativ effekt i forhold til dansk

man ser på den rapport dansk folkeparti selv holder af henviser til og gerne vil diskutere

tage en rapport og så holde meget af et tal og glemme et andet

være med til at løse men det skal selvfølgelig gøres i ordentlighed

indvandring var det så ikke en idé uanset om man har en diskussion om starthjælp eller ej

kiggede på at begrænse den del af indvandringen som vi kan se er en dårlig forretning for danmark det er

en stram udlændingepolitik

den samme udlændingepolitik men man kan jo bare konstatere at på en række områder på asylområdet på familiesammenføringsområdet

går tallene jo altså opad og der må man antage med de erfaringer som vi har at det så vil gøre at udgifterne også vil stige i fremtiden så hvad siger ministeren

muligheder for at få god service fra det offentlige det

at finansministeren bestrider det men det er den oplevelse mange har men lige netop når det gælder indvandring og ikkevestlig indvandring som vi kan se er relativt dyr

flere familiesammenførte så vil man gerne give mere i bistand altså kontanthjælp i stedet for starthjælp kan finansministeren ikke godt se at der sikkert er mange ude i det store fædreland der siger hvorfor skal

danskere holde for hele tiden i de her reformer

der gennemføres reformer i danmark ja men men der bliver jo samlet set flere ressourcer til vores fælles velfærd og den enkelte dansker får samlet set

i kraft af ikke mindst den skattereform

af su modtagerne i danmark i to tusind og tretten var der cirka firehundrede og halvtredstusind su modtagere

ellevetusind fra eu eller eøs lande det svarer altså til to procent antallet af su modtagere er siden to tusind og otte steget

seks tusind su modtagere fra eu og

eu og eøs borgere kan ligestilles

og det er altså ikke den samlede udvikling

som spørgeren helt sikkert ved afsagde eu domstolen jo dom i den her sag i februar to tusind og tretten den såkaldte ln

at eu og eøs borgere der indrejser til danmark med det hovedformål at studere har ret til

hvis de samtidig har status

og at regeringen på de kommende finanslove derfor indarbejder et skøn

million kroner svarer til en stigning på cirka fem tusind fem hundrede helårsmodtagere af su

svarer erfaringsmæssigt til cirka to tusind nye

den nu tidligere uddannelsesminister orienterede også su forligskredsen om status for udviklingen den sekstende januar som det fremgår af den status er der som

i antallet af godkendte ansøgninger fra eu og eøs

som vandrende arbejdstagere og det er fra to hundrede og seks og halvtreds til de her to tusind seks hundrede og en og tredive her i to tusind og tretten

den udvikling som jeg spørger ind til handler jo om at der faktisk er sket en tidobling bare i to tusind og tretten så spørger jeg om

ministeren siger selv at de to hundrede million

så vil jeg da forvente at der også er en markant stigning til næste år og at vi så

over de fem tusind fem og dermed er vi jo så tilbage i det som også ligger i aftalen om

til at tage nogle initiativer så jeg vil gerne høre ministeren om ministeren ikke er bekymret over den her udvikling og hvis ministeren ikke

må vi jo tage den derfra men hvis ministeren er enig i at der godt kan være en bekymring hvordan vil ministeren så håndtere det her problem hvordan vil man tage fat i det som faktisk står i aftalen om

til at iværksætte værnsinitiativer og i den forbindelse at danmark aktivt vil arbejde i enhver relevant europæisk sammenhæng for at fremme forudsætningen for at opretholde det nuværende danske su system så igen giver det her ikke anledning til bekymring når vi har en tidobling

ligger altså inden for de her to hundrede million

og udviklingen i to tusind og tretten og nu er vi jo kun lige inde i to tusind og fjorten

omfatter altså både studerende der har påbegyndt

og cirka seks hundrede nye studerende i to tusind og tretten så det er det omfang vi taler om

er jeg sådan set helt enig med den tidligere uddannelsesminister

som udtaler at der ikke på den baggrund på det foreliggende grundlag er tale om en problematisk og i al fald heller ikke overraskende tendens vi følger selvfølgelig udviklingen tæt

det spørgeren er optaget af og hvis den afviger fra det forudsatte men det gør den ikke på nuværende tidspunkt

er tilbagevirkende vil vi orientere su

jeg lige nævne at jeg forventer at den første af de aftalte årlige drøftelser vil være

hvad vil ministeren gøre

halvtreds ud af den her samlede stigning registreret uddannelsesaktivitet i danmark før to tusind og tretten

at nogle af dem hverken dem før eller dem siden er kommet hertil fordi

optaget på en uddannelse i danmark og samtidig har en arbejdsaktivitet

vi vil selvfølgelig følge det tæt og vi vil selvfølgelig holde ministeren op på

at det har noget at gøre med

og det er jo også dokumenteret er det samlet set en god forretning at vi får udenlandske studerende til danmark det er jeg rigtig glad for men det er noget vi følger tæt

defineres på mange forskellige måder og bliver defineret på forskellige måder afhængigt af den konkrete kontekst

også tilfældet i dag og det har været tilfældet under tidligere regeringer regeringer især den borgerlige regering der

ord ikke én definition af landdistrikter som kan gøres gældende i alle sammenhænge

hensigtsmæssigt men i forbindelse med den regional og landdistriktspolitiske redegørelse i to tusind og tretten som

folketingssalen præsenterede vi en ny basisdefinition og en afgrænsning af landets landdistrikts og byområder

definitionen bygger på to indikatorer

med mindst tre tusind indbyggere og 2 afstand

ligger for mig at se den grundlæggende kerne i landdistriktsbegrebet

hvis et område er tyndtbefolket og ligger langt væk fra de større bycentres virksomheder uddannelsestilbud osv så er det et landdistrikt i forbindelse med landdistriktsredegørelsen to tusind og tretten har den nye definition givet mulighed for en langt mere præcis afgrænsning af forskellige områdetyper og en langt mere præcis beskrivelse

blandt andet landdistriktsområder den nye definition har vi allerede brugt og fundet anvendelse

i mange forskellige sammenhænge det er for eksempel tilfældet med udpegning af områder der i forbindelse med strukturprogrammet i to tusind og fjorten til tyve vil være omfattet af den såkaldte

været nogle lag koordinatorer som har spurgt

få lavet en mere ensartet betegnelse

og strukturmidler den anden dag og så videre og hvis vi definerer tingene forskelligt

gerne spørge ind til hvordan ministeren mener at det bør defineres også når

definition af ni og tyve kommuner i

definerede fire typer by mellem land og yderkommuner og de tre af dem betragtede man som landdistrikter hvilket nok ikke er helt

ni og tredive kommuner og så lavede skatteministeriet i to tusind og fire seks et særligt fradrag som herre kristian jensen førte videre i to tusind og syv

det er noget som ministeren her i dag

mere ensartet så man derude i virkeligheden

ildsjæle kan få en definition af

ministeren behøver ikke at remse op hvad tidligere regeringer har gjort og hvad de har sagt

landdistriktsmodellen det var pointen med det her

for at sige at det ikke engang er lykkedes venstre at tørre af på mig at

en ensartet definition jeg er i øvrigt enig i at vi skal

sikre på når vi taler om de forskellige områder hvad vi taler om det andet er at

at vi talte om andelen af borgere i byer med mindst tre tusind indbyggere

afstandskriteriet som vi har brugt det er egentlig det vi

i forhold til andre ting og taget i brug i

de steder hvor der er færre end femogfyrretusind indbyggere

af borgere i byer med mindst tre tusind indbyggere

i landet mødt et væld af engagerede frivillige ildsjæle og jeg kan se at de steder hvor det

de investerer kræfter de investerer tid i at realisere projekter bærer en udvikling frem og hver gang glæder det mig at se hvordan deres indsats er med til at gøre en forskel det frivillige engagement er med til at sikre den lokale forankring af projekter

der er helt afgørende hvis det skal blive en succes ildsjælene ved populært sagt hvor det er skoen trykker og de kan derfor udvikle gode og konstruktive projekter der er tilpasset lokalområdet

opstillet af lokale ildsjæle den frivillige indsats har også

det er i hvert fald et vidnesbyrd om at de frivillige ikke bare er en ressource for lokalsamfund men er det for samfundet som helhed ildsjælene er dermed også et vigtigt supplement til de statslige og kommunale rammer og den regionale landdistriktsudvikling hos os støtter vi igennem mange forskellige indsatser det frivillige samarbejde i landdistrikterne en af indsatserne er via de lokale aktionsgrupper indsatsen bygger jo på frivillighed og mobilisering af lokale ressourcepersoner og på lokale frivillige aktører der vil bruge deres tid og ressourcer på at skabe gode rammevilkår og vækst og beskæftigelse i deres lokalområde og jeg skal også pege på at områdefornyelsen i dag

krav om at borgerne involveres i

mange ildsjæle er blevet udsat for i forbindelse med

skaffet omkring tusind arbejdspladser

at tænke på gad vide hvor mange arbejdspladser det ville kunne have skaffet ekstra

man ikke havde udsat rigtig mange af de her lag koordinatorer og ildsjæle for

bureaukrati som de har været udsat for

mener at man

sige at eu og ildsjæle er lidt som ild og vand

vi har

at få ansøgninger behandlet igennem så de nåede det inden jul til de tider der skulle være

at nu har vi sendt landdistriktsprogrammet i høring

rette op og gøre det endnu bedre jeg

skal jeg forstå ministeren på den måde at man afventer høringssvarene

frivilligt arbejde kan kan anvendes som

en mere omkostningseffektiv lag indsats det

det andet er at vi skal sikre de bedst mulige rammer for projektholdere og de lokale aktionsgruppee men igen

en proces som vi tager fat på når høringsperioden er overstået og og vi skal forholde os til de afgivne høringssvar i forhold til lag processen og dermed siger jeg jo også at der er forskellige muligheder

men der er nogle udfordringer i forhold til at finansiere frivillige arbejdstimer i lag projekter som jeg synes vi skal diskutere åbent

anvende frivilligt arbejde som en finansiering eller vil det skade mere

det er min agt at invitere landdistriktsudvalget og ordførerne over til en snak om deres forventninger når nu høringsprocessen er overstået så de indgår i drøftelserne

jeg mener det er vigtigt at ejerskab til det

i forhold til kommunernes vilkår for at løfte de grundlæggende velfærdsopgaver oven i det har vi så set at krisen

urbaniseringen sker jo i alle lande og den har sådan set

fundet sted siden industrialiseringen startede

for at håndtere udviklingen vi er jo et lille homogent land med korte geografiske afstande vi har også en struktur der gør os i stand til at varetage omstillingen på både det statslige regionale og kommunale niveau og urbaniseringen er langtfra kun negativ for det giver os nogle nye muligheder for

at styrke danmark i den internationale konkurrence

også i landdistrikterne kan vi se at

og jeg ser som landdistriktsminister dagligt eksempler på at der lokalt er en vilje og et engagement til at skabe udvikling lokalt og til at imødegå udfordringen

samle oplandet det er man også begyndt på i aarhus

er kommunerne der skal håndtere de lokale konsekvenser og også omstillingen lokalt

ressourcer og de lokale potentialer som skal sætte ind

de mindre kommuner og også økommunerne det er dårlige lånemuligheder og det er en dårlig og usikker mobil og bredbåndsdækning det er bare to eksempler

skal der være handling bag den der fine titel

der er i regeringsprogrammet et danmark der står sammen for udvikling kræver

er der i de tre og firs kommuner

hvor der er en stærk udfordring på baggrund af den

hvad ministeren konkret vil gøre gøre for at

en betydning og der må ministeren og regeringen vise at

med

i vores landsbyer og til byfornyelse

vækstplan for fødevarer der skal understøtte rammevilkårene og forbedre den nye identitet i vores landdistriktsvilkår og vi har styrket mulighederne for bosætning via planloven og kommunernes mulighed for at udnytte landdistrikternes boligmasse via fleksboliger og sådan kunne

så der er sket rigtig meget på rammevilkårene

er til stede arbejdspladser infrastrukturer stabil bredbåndsforbindelse

kun bliver placeret i københavns centrum

og landsbyforny jeg synes ikke det er teoretisk at give flere penge til udledning til vores landdistriktskommuner jeg synes ikke det er teoretisk når man kommer med en og tyve punkter hvor man forbedrer de digitale vilkår også i landdistrikterne herunder sikrer at de to hundrede og syv dårligst dækkede postnumre får it udvikling

vi skal sikre at det er attraktivt at kunne bosætte sig i alle landets kommuner og vi arbejder

hvorvidt en kommune kan ansætte en tidligere kriminel

noget i i den stil det kan også være

det må til enhver tid afhænge af om den pågældende person har gjort

som også skal til når man lige præcis

slå fast at den enkelte kommune har et klart

for at sikre at indsatsen over for udsatte børn og unge er fagligt forsvarlig og at der gives den fornødne hjælp der er behov for det omfatter naturligvis også en pligt til at sikre at alle medarbejdere som kommunen ansætter

til at støtte unge er rustet til netop den opgave som den pågældende nu får og de selvfølgelig også udviser en adfærd der er forenelig med det at skulle støtte op omkring en ung

som måske er kommet ud på en glidebane med hensyn til kriminalitet eller

vi har noget evidens tror jeg man med et fint ord siger om tingene nemlig i den rapport der hedder gadeplansmedarbejdere i

set at man er gået ud til kommunerne og har spurgt

er det jo sådan at ni tiendedele af kommunerne netop har

nogle opsøgende medarbejdere der arbejder med kriminalitetstruede

i øjeblikket ansat nogle der har en kriminel fortid

til det her dels fordi nogle simpelt hen lærer de unge

fordi de så selv kommer til at deltage i kriminalitet igen

de blev rollemodeller så problemet er ret stort i kommunerne og det som kommunerne efterlyser er jo at

retningslinjer ovenfra og det vil jo så sige fra regeringen for hvordan de skal gøre det her

i dansk folkeparti er vi helt afklarede vi mener ikke at man med en kriminel fortid kan bidrage til at unge bliver håndværkere eller gode bidragydere til vores samfund altså unge der har været ude i kriminalitet vi synes man skal vælge nogle med den rigtige uddannelse og de rigtige kompetencer og derfor

vil man indføre et krav om at der indhentes straffeattester

kommunernes side og det synes jeg er rigtig rigtig positivt med hensyn til om der skal indhentes

uheldige oplevelser også med hensyn til

ansætte tidligere kriminelle men jeg vil sige at at det at have en uddannelse inden for det socialfaglige

selvfølgelig er en gevinst og det bør man have men der er også nogle talenter rundtomkring som har

og som har gjort op med deres kriminelle fortid det betyder ikke at man bare skal acceptere det tror jeg ikke

men der findes nogle som kan noget inden for

det pædagogiske fag og som har gjort op med deres

lille a altså bandelederen inde fra

som faktisk har været rollemodel tidligere det er

lærer de unge at det er sejt at tjene penge som håndværker eller som aktiv på en arbejdsplads og ikke i en bande der er vi altså bange for at man her sætter ræven til at vogte gæs

når vi nu åbenbart ikke kan få ud af ministeren at man vil afskaffe det med nogle retningslinjer

at ansætte kriminelle unge så kunne vi i det mindste indføre et krav om straffeattester

selvfølgelig afstand fra for det skal man ikke

et bandemedlem eller jeg ved ikke helt præcis hvad han er

nogle uheldige episoder der er også det i pressen

på den ene side tager vi selvfølgelig afstand fra tidligere kriminelle der ansporer unge mennesker til at

selvfølgelig også den respekt at når man har taget afstand fra sin fortid og når man har afsonet kan man i nogle tilfælde godt

jeg har eksempler på at andre som ikke lige har en socialfaglig baggrund

og bruges socialfagligt

jo det gør de i halvdelen af tilfældene ministeren sagde at det gør man det gør man kun i halvdelen af tilfældene

vi gerne hen til punkt b hvor vi altså får en situation hvor man har retningslinjer og indhenter straffeattester er der nogen mellemveje eller vil ministeren

i hvert fald trods alt give tilsagn om at der sker noget fra regeringens side det kunne jo for eksempel være et hyrdebrev ud til kommunerne

man påpeger hvordan retningslinjerne skal være

at skyde mig i skoene med både på den ene på den anden side det er jo sådan

medarbejdere gadeplansmedarbejdere rollemodeller der ansporer til kriminalitet så er det uacceptabelt

handler det om lige at huske på at

er retningslinjer omkring hvordan man må ansætte folk der er jo retningslinjer omkring straffeattest det nytter ikke noget at

der kan jeg jo kun opfordre kommunerne til

den tilbage oven på den finansielle krise og det morads som vi overtog skal komme i den private sektor og at det er derfra vi skal skabe grobund for optimisme og andet derfor har vi jo senest

styrket voksen og videreuddannelse og sænkelse af skatter der er jo et hav af initiativer som vi har sat i gang så spørgsmålet tænker jeg må være

en generel ros til regeringen i forhold til at man vel næsten aldrig nogen har set en regering der har været så initiativrig i forhold til at sætte gang i væksten i

altså under hundrede af de her attentusind nye virksomheder godt og vel fem og halvfems der bliver til det man kalder en vækstvirksomhed

derfor mit spørgsmål er så specifikt der er nogle helt særlige kriterier der gør en virksomhed til

af et vist antal nye medarbejdere

regeringen har for sig selv det er også en en udfordring som vi som land har haft gennem flere år og når jeg er så interesseret skyldes det at vi målt med resten af europa procentuelt

interesseret i hvad ministeren og regeringen

at ville gøre og har gjort for at sikre

bidrager med nye arbejdspladser eksport og vækst

for vores skyld hvorfor sker det ikke i øget omfang i danmark

og virksomhed jeg anerkender at regeringen har sat fokus på området venstre har også støttet bestræbelserne

spørge ministeren om om ministeren og regeringen planlægger

forfølge flere initiativer tilføre yderligere risikokapital

at investere og forrente deres risikokapital i danmark

ganske lang og netop derfor er min interesse at spørge ind til ministerens holdninger og fremtidsplaner i forhold til at rykke på

gøre

vi gør på alle tænkelige fronter noget for at sætte folk i gang

er at få en masse til at tilmelde sig og til at starte noget op det sværeste

eller endda at blive rigtig store og en af de ting jeg

at arbejde med er at en lang række af vores virksomheder herhjemme

det er måske noget vi skal begynde at kigge på

tusind og tolv rapporten at danmark er det land i

hvor der er færrest mennesker der tror de kan få succes ved at starte virksomhed

det vidner jo alt sammen om en en temmelig svag

en entreprenørskabsånd herhjemme som måske ikke er

hvad den burde være populært sagt kan man jo sige at

rigtig glade for at gå på arbejde i en virksomhed hvor man får fast lønseddel og frokostbuffet

desværre ved vi jo bare at krisen har medført at de her jobs ikke er her længere og tilgangen af nye jobs kommer i høj grad fra nye virksomheder som får succes nogle som vækstvirksomheder men andre også som den lille håndværker den lille forretningsdrivende eller den lille servicevirksomhed der igennem en årrække får ansat to tre fire og fem medarbejdere og på den måde

når vi så ved fra de tal erhvervsstyrelsen offentliggør

jo helt essentielt at diskutere med ministeren kan vi gøre noget centralt for at styrke den her entreprenørskabsånd og iværksætterkultur når jeg spørger så specifikt er det fordi ministerens regeringspartner

man gerne ville sætte entreprenørskab og iværksætteri

på skemaet i folkeskolen i gymnasiet og

en bestræbelse som som jeg personligt og mit parti støtter

jeg også så ked af at se at man rent faktisk har

mindsket budgettet til fonden for entreprenørskab som underviser og underviser i at undervise i iværksætteri mener ministeren

udtryk for at regeringen gør noget fornuftigt for

hvor man

at starte en virksomhed efterfølgende kan man hæve det niveau

vil

som er vokset til over tusind ansatte

bekymrende få det er i hvert fald et fokuspunkt som

vil have i forbindelse med forårets forhandlinger med også partiet venstre sådan at vi kan få nogle

indkalder jeg folketingets partier i forhold til at få en drøftelse af hvordan vi kan sikre

at der bliver givet nogle rimelige erstatninger til de mennesker der

har fået mange henvendelser og det er selvfølgelig

udfordringer for de her mange berørte familier

besigtige de her steder blandt andet ved jyllinge

har sagt at de her berørte

være lidt mere konkret end i det svar

de her mange sager jeg ved jo der er

to tusind seks hundrede og ni og tredive som har

de her skader mange af dem er sommerhusejere andre

som også er blevet ramt langt inde i byerne så jeg synes ministeren skal gøre

om at undersøge de her ting for at sørge for at tingene er i orden og

tilkendegivet at vi gerne vil lave lovgivning med tilbagevirkende kraft og andet

beslutningerne efterfølgende der er rigtig mange mennesker som har forsikringsspørgsmål

ikke kan vente der er huse der er ribbet

der kun er skelettet skelettet tilbage derfor er det jo ikke sådan at man bare kan lade gå uger og

og lave en nødlov når man kan se at der er

der synes jeg at ministeren godt kunne gøre mere end det ministeren siger

initiativ til at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft for at forbedre ordningen

ordentligt og grundigt

det er medholdeligt eller ej

man kan da ikke sige fordi der er gået en uge

ministeren vil gøre for at hjælpe og dække de her skader som de borgere står med man kunne jo se

at under den tidligere regering dengang vi havde seestkatastrofen

hjælp på den ene eller anden måde det samme kunne

eller anden afgørelse sammen så i får hjælpen hvordan den helt nøjagtig ender ved vi ikke på nuværende tidspunkt men indtil nu vil borgerne ikke få det her klare svar som jeg tror mange forventer

derfor vil vi jo gerne vide

det er ministeren lægger op til her er det at man kun får lidt dækket af sin forsikring og og så vil ministeren ikke hjælpe

besøge de pågældende mennesker jeg har været i dialog med forsikring pension

stormrådet som nu skal afdække i hvilket omfang

det forventer jeg at få svar på og jeg har sagt at lige så snart jeg har

hvilket omfang jeg skal søge finansiering til det

være med til at hjælpe til her eller

været ude inden der var nogen her fra folketinget

jeg så ked af at dansk folkeparti først kommer ind her fire uger efter

helårsbeboelser og sommerhuse og som står i en utrolig vanskelig situation

jeg har ikke sat ild til en juledekoration

måske en bil og et hus ligesom mange andre her i landet

ryster ministeren et let af ærmet og

de her mange berørte ejendomsejere se frem til hvilke midler er der til rådighed

oveni som et statsligt lån og kan der findes flere penge

den her regering der har lavet den her lovgivning

den her regering der siger at den lovgivning som i sin tid blev lavet ikke er tilstrækkelig hvorefter vi gerne vil lave lovgivning med tilbagevirkende kraft

men vi vil gerne vide præcis hvor mange millioner

udskriver og vi vil

mig at vækstteamet anerkender at der fra regeringens side allerede er fokus på netop den digitale infrastruktur vi har sat det klare mål at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbånd med hastigheder på mindst

to og tyve initiativer om bedre bredbånds og mobildækning i hele danmark som vi nu er i fuld gang med at føre ud i livet

udspillet er at skabe gode rammer for selskabernes investeringer herudover har vi gjort det klart at kommunerne spiller en vigtig rolle for at kunne

opstillet en lånepulje på

til rådighed for kommunerne og så har vi også tilkendegivet at vi snart vil se på effekten af de dækningskrav

som regeringen sammen med teleforligskredsen fastlagde i otte hundrede

mobil bredbåndsdækning med en oplevet hastighed på ti

og syv postnumre der har størst behov for at forbedre adgangen til bredbånd på tværs af landet tdc har tilkendegivet at dækningen i de to og syv postnumre vil være på plads med udgangen af to tusind og fjorten så også ved de kommende frekvensauktioner

til at kunne medvirke til en bedre mobil og bredbåndsdækning

auktioner som er meget velegnede til at gøre at vi kan få et endnu bedre mobilt

ikt vækstteam foreslår en bredbåndsfond eller en anden form for lånegaranti for at fremme konkrete

som vækstteamet har foreslået

kan hjælpe med at føre regeringens egne anbefalinger ud i livet og i

at investere i at udbygge

det jo markedsvirkning og så betyder det

en eneste privat investor derude der vil bruge en krone og så betyder det

så derfor vil jeg advare mod

vi får den her ønskede udbygning i forhold til bredbåndet

at tage sig af de områder det vil sige at de regner det med ind i prisen

steder hvor der er nogle problemer med at vi har produktet derude men at folk abonnerer på noget andet og så får de

at også borgere i højere grad skal i kontakt med

det er elektroniske postbrevkasser det er flytteanmeldelser og meget mere i den

vækstteamet også anbefaler og siger at

kommuner i stigende grad skal tage del i

digitaliseringen altså udvide borgernes

ikke er muligt rent faktisk konkret

nogle gange er det sådan at teknologien er til rådighed derude

folk abonnerer på noget som ikke er så

at mange mennesker har antenner på deres telefoner som ikke er særlig gode

jeg altså til grund i min besvarelse at det er det der sigtes til med spørgsmålet i øjeblikket

er der en arbejdsgruppe bestående af

for den fremtidige færgebetjening af bornholm det vil sige fra to tusind og sytten

det at sejle en bestemt strækning skal koste det samme som at køre en strækning på samme længde i bil og nu vil jeg foreløbig afvente den rapport fra det udvalg inden jeg udtaler mig mere håndfast om den fremtidige færgebetjening på

princip indføres så vil det medføre billigere færgebilletter til bornholm men så er modstykket jo så også at det statslige tilskud til færgedriften ville skulle forhøjes markant

også sige at princippet ikke har fundet anvendelse ved tidligere statslige udbud af færgetrafik og derfor udestår der jo altså en diskussion af

det her idet en samlet stillingtagen til den fremtidige færgetrafik til bornholm må afvente den nævnte rapport og den efterfølgende politiske drøftelse af rammerne for det næste

jeg er glad for at spørgeren

første juni og det er fordi bornholmske grise

koster sytten øre ekstra i transportomkostninger i forhold til

kan producere med de samme omkostninger som i resten af landet vi snakker

som staten vil skulle forøge det i forvejen høje millionbeløb

at finansiere billigere billetter

ikke er lagt op til og ikke fundet finansiering af prisnedsættelser i den størrelsesorden i forhold til færgebetjening uanset hvor sympatisk

i min indledning at det er noget som har stor stor interesse på bornholm og det er fra

det var dengang vk regeringen var regerende i danmark

crts hjemmeside i slutningen af oktober sidste år og spørgeren kan hente analysen der jeg har den faktisk

denne analyse på på de en hundrede og otte sider som netop redegør for de spørgsmål som

men det er eneste arbejde der foregår der er også nedsat denne arbejdsgruppe jeg nævnte tidligere med medlemmer

de er ved at færdiggøre den endelige rapport om rammerne for den fremtidige færgebetjening af bornholm derudover kan jeg nævne

det vil sige sammenhængen mellem billetpris

har vi de bedste forudsætninger for at drøfte hvordan vi

er helt afgørende at der ikke er skyttegravskrig men at man altså arbejder sammen om at forbedre det og se på de konkrete muligheder og nogle gange er det altså bare helt praktiske muligheder

og det udvalg kommer med rapporten og på baggrund af det vil regeringen spille ud